ministeren for børn ligestilling integration og sociale forhold lovforslag nummer

er ansvarlig og holdbar og fordi vi inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik kan løfte velfærden og sikre en fortsat grøn omstilling af samfundet

der er gennemført reformer der har styrket dansk økonomi og dermed også råderummet finanslovsaftalen bidrager isoleret set ikke til at styrke det strukturelle arbejdsudbud eller den økonomiske tilskyndelse til at arbejde

aftalen skal i min optik ses som en del af regeringens samlede politik og regeringens reformer indebærer som bekendt et markant bidrag til øget arbejdsudbud og stærkere økonomiske incitamenter mig bare nævne beskæftigelsesreformen som vi jo er sammen om som et af de nyeste eksempler så bundlinjen på de to temaer som spørgeren her slår an er jo at regeringen fører en samlet økonomisk politik der gør at det strukturelle arbejdsudbud er højere i to tusind og tyve end det ville have været hvis man havde fortsat den kurs

det i dag bedre kan betale sig at arbejde end dengang vi trådte til

i den optik er jeg meget tilfreds med regeringens samlede politik

så kan man godt tænke det ind i alle mulige andre store sammenhænge men finansloven er nu engang finansloven og finansloven er trods alt det budget som danner rammen for den økonomi som vores land

da interessant at regeringen nu selv siger

det budget man nu lægger frem som skal være rammen om den økonomiske politik og dermed alle andre politikker for næste år isoleret set ikke er tilfredsstillende når man tænker på at det skulle styrke økonomien fremadrettet det

man kan nå at stille ændringsforslag både fra regeringens side og

var ude i en fyringsrunde om ikke

ikke godt nok når vi nu i de her dage er ved at lave en finanslovsaftale som rækker ind i det næste år og som danner rammen om den økonomiske politik og dermed de muligheder som vi skal arbejde inden for både i den offentlige sektor men så sandelig også

herunder grundfos herunder alle andre virksomheder som skal bidrage til at vi netop får gang i økonomien igen

det ikke indtryk så regeringen måske bør tage

en kende mere i retning af at skabe nogle aktiviteter som gør at vi får flere

og hvad er det der sker i dansk økonomi lige nu

arbejder mere og derfor øger vi

beskæftigelsen i danmark det er også sådan at alle dem der beskuer dansk økonomi er enige om at selv om væksten ikke har nået det niveau

vi havde håbet på så er det sådan at der er fremgang i dansk økonomi og der forventes mere fremgang næste år end der er i år

resultat af en ansvarlig økonomisk politik som også

slås an her i dag har været ansvarlig altså vores reformregnskab i forhold til to tusind og tyve er jo ganske imponerende synes vi selv i hvert fald

reformer som vil virke med tiltagende styrke og bidrage

at øge arbejdsudbuddet med tredivetusind personer i to tusind og tyve og tilsvarende

ud over det kommer der jo tredivetusind fra tilbagetrækningsreformen som jeg også gerne tager et medansvar for det betyder jo bare at vi formår på en og samme tid at føre en politik der øger det strukturelle arbejdsudbud som gør at det i dag bedre kan betale sig at arbejde end dengang vi trådte til som gør at flere og flere danskere kommer i arbejde vi ser en øget beskæftigelse og som fører til

dansk økonomi og det gør vi samtidig med at vi løfter danmark fra neden

isoleret set giver et negativt bidrag til at sikre holdbar økonomisk stabilitet næste år det er det jeg hører regeringen sige det

til mig jeg havde bare håbet måske i min naivitet at regeringen dog trods alt kiggede uden for vinduet og noterede sig hvad der sker blandt

hos grundfos hos danfoss og hos rigtig rigtig mange andre virksomheder

danfoss eller grundfos gør det men de tilpasser sig selvfølgelig og lægger investeringerne og

når de nu begynder at flytte til udlandet begynder vi altså også at agere politisk på det vi skal jo ikke leve af at eksportere jobs

er at det går bedre i dansk økonomi går det så så godt som vi kunne ønske os det gør det bestemt ikke og derfor har vi jo i fællesskab taget en række initiativer med vækstpakker som vi er i gang med at implementere derfor kan det ikke nytte noget at man vil se tingene isoleret samlet set har vi med de reformer vi har lavet bidraget markant til at forbedre holdbarheden og troværdigheden dansk økonomi vi har ført en politik som fører til at beskæftigelsen stiger

i stand til at prioritere fællesskabet og den velfærd som jeg tror danskerne holder meget af og som gør at vi kan hjælpe nogle af dem der har det sværest i det danske samfund og som ikke nødvendigvis kommer med på vognen selv om vi kan se at der nu er ved at komme gang i hjulene det håber jeg kunne

i det her land som jo netop er forudsætningen for at vi også har et velfærdssamfund som netop skal tage sig af de svageste i det her land siger regeringen nu nu har vi gjort nok

at gøre mere vi har lavet forskellige reformer vækstpakker skatteaftaler og alt mulig andet godt

vi ikke at gøre mere nu nu skal vi snart have valg derfor skal vi strø lidt sukker ud over den sure befolkning og det er så det vi gør med finansloven vi behøver

det er kræftpatienter om det er de mest plejekrævende ældre eller det er nogle af de familier i danmark der har det sværest og det er vi glade for det er vi stolte af det er det man kan når man vil lave reformer det er klart at venstre ville prioritere anderledes det er velkendt

ikke blive til samme løft af sundheden

og det er jo en ærlig sag at man prioriterer anderledes men vores politik har det for sig at den virker at der er færre fattige i danmark i dag at det går bedre med den grønne omstilling og at vi ser beskæftigelsen stiger og det står vi glad og gerne på mål for som et samlet hele

på retsforfølgelse her og derfor er det selvfølgelig både uacceptabelt

og meget påklageligt synes jeg at vi endnu ikke har fået svar fra de tyrkiske myndigheder om hvad der er foregået jeg går ud fra at det konkrete spørgsmål i dag

handler om om der burde have været reageret anderledes

fra et tyrkisk fængsel i slutningen af august jeg skal måske i den forbindelse starte med at slå fast at de relevante tyrkiske myndigheder burde være fuldstændig vidende om at vi har at gøre med en dansk statsborger der skal udleveres til danmark det fremgår selvfølgelig af det udleveringsmateriale der er sendt til tyrkiet i den tyrkiske domstolsafgørelse fra tyvende maj står der at den pågældende er dansk statsborger og at den pågældende skal være varetægtsfængslet indtil vedkommende kan blive udleveret til danmark det danske generalkonsulat har ud over det aflagt konsulært besøg hos den pågældende i fængslet hvilket jo netop sker fordi vedkommende er dansk statsborger ellers ville der selvfølgelig være en besøgsret fra det danske generalkonsulat så uanset hvad et tyrkisk fængsel måtte have lyst til at skrive og uanset hvad der står i brevet i august måned giver det altså ikke de involverede myndigheder nogen grund til

være ved at blive udleveret til syrien det ville jo være i fuldstændig modstrid

når det er sagt er det selvfølgelig en sag der bør følges tæt fra de relevante danske myndigheder og det forholder sig også sådan at da den nordiske forbindelsesofficer modtog brevene fulgte han op med

til de tyrkiske myndigheder samme dag blev der rettet henvendelse til fængslet til det tyrkiske justitsministerium og til den domstol

afsagt afgørelsen om udlevering til danmark for at få afklaret hvor den formodede gerningsmand måtte være flyttet til de henvendelser henvendelser er siden blevet fulgt op på skrift over for det tyrkiske justitsministerium ligesom også

sag har de danske myndigheder reageret og hvordan man end måtte vende og dreje

tilbage med med uforrettet sag og en retssag formentlig på dansk grund som ikke kan gennemføres fordi den her mulige gerningsmand er væk det er ikke holdbart og man kan sige at hvis nogen mener der skulle være et godt forhold til tyrkiet

vi kan ikke have et godt forhold til et land

noget passere og nu efter

givet svar til danmark på hvad der rent faktisk er sket med manden og hvad hele baggrunden er det er situationen nu når jeg så har valgt

svaret har begået nogle fejl

været for tilbagelænede i forhold til det pres der skal lægges i sådan

åbenbart sådan at man allerede fra fængslet i tyrkiet den otteogtyvende august

den her persons status man mente faktisk der at vedkommende var af syrisk afstamning

som jeg tolker det der står her på det tidspunkt skulle udleveres til sit land og det må man formode er syrien så mit spørgsmål

til justitsministeren er er det noget danske myndigheder har været bekendt med

han efter de tyrkiske myndigheders

åbenbart var syrer og at han

udleveret til sikkerhedsmyndighederne i tyrkiet med henblik på at blive udleveret til sit land mener justitsministeren at det der menes her er syrien efterprøvede man det

som man modtager og det brev fra maltepefængslet samt en uofficiel oversættelse heraf det jeg så godt kunne tænke mig at vide det kunne justitsministeren jo ikke svare på under samrådet i sidste uge og derfor kunne det være relevant at få det at vide nu

er der sket på baggrund af de oplysninger som vi får overleveret den niogtyvende august om at vedkommende bliver udleveret til syrien

oktober 2014 altså har man modtaget det i justitsministeriet den niogtyvende august har man gjort noget ved

udleveret til danmark der har været tale om en helt almindelig udleveringssag som de danske myndigheder har vurderet har fungeret

en en helt almindelig vis så sker der pludselig noget

vi sender en delegation af sted og vi får bekræftet at vedkommende

sidder sidder fængslet men vi afventer jo stadig væk de

helt grundlæggende svar fra tyrkiet i

den danske forbindelsesofficer reagerer

er den helt almindelige praksis at det er sådan

den trettende november to tusind og fjorten og hvad vil ministeren gøre for at genoprette ro og i området så almindelige mennesker tør færdes i området redningskøretøjer kan køre uden politieskorte og byggearbejdere kan passe

enhver skal kunne færdes frit i danmark

kokkedal er et område der

rummer væsentlige udfordringer det går jeg selvfølgelig ud fra at både de sociale myndigheder og politiet er er fuldt ud opmærksomme

det er vigtigt at holde fast i at hvis vi har at gøre med børn ned til syv år der har så svært ved at finde ud af hvad der er ret og vrang rigtigt og forkert sort og hvidt og på hvilken side af loven man skal befinde sig

det er min klare overbevisning at der ikke er børn på syv otte år der helt

derfor bør der selvfølgelig igangsættes den nødvendige sociale indsats

noget ganske massivt der skal sættes ind med så de børn kan komme til at leve en barndom der er mere sammenlignelig med de fleste andres her land hvor man leger

vollsmose tingbjerg vi har haft debat i den her uge

tingbjerg vi har også andre steder i landet hvor det det tilsyneladende er helt galt med almindelig lov og

som jeg læser det som har været fremme både

så er det jo en lang række af eksempler på ballade på vold hærværk og chikane som foregår i

opleve området omkring kokkedal på den måde og det er uholdbart mener jeg at utrygheden fortsat er til stede til trods for at vi jo også

hvad ministeren konkret vil gøre for at berolige beboerne

de andre områder i landet hvor der er lignende tilstande jeg slog op for at se

med talrige episoder omkring kokkedal station nivå og egedalsvænge hvor der er store store problemer

også noget politiet er opmærksomme på en af de ting som beboerne oplever som et problem er at selv om nordsjællands politi har oprettet en enhed

har givet telefonnummeret til beboerne

ikke på samme måde en årvågenhed som der skal være i de timer hvor det virkelig går løs med den her ballade for det er ofte efter mørkets frembrud at det netop går løs og utrygheden breder sig

om man mere konkret kan sige hvad der sker

sige at det her er en en så at sige helt almindelig opgave for de sociale myndigheder i samarbejde med

i ssp samarbejdet og hvad man ellers måtte have af lokale fora det er ikke nogen ny problemstilling at der kan være unge der laver ballade i et område desværre vi ved også at det er noget der kan håndteres hvis man sætter ind på den rigtige måde og det går jeg da ud fra at både de sociale myndigheder og politiet er fuldt ud opmærksomme på hvad angår det konkrete

sten efter bilister i området

der igen stenkast og voldsomt chikanerende knallertkørere i september blev der kastet sten mod ungdomsklubben derude

tilbud til nogle af dem som har brug for den hjælp som ministeren også nævner så alt i alt efterlyser jeg

er over lang tid at det

rundt og laver ballade så er det et forældreansvar

skal politiet selvfølgelig være til stede det gælder tingbjerg som det gælder her men men det ændrer ikke på den grundlæggende præmis at hvis vi har at gøre med mindreårige meget mindreårige børn

forældrenes ansvar at sørge for at de er derhjemme og beskæftiger sig med noget der er godt og sundt for syv otte årige i stedet for at rende rundt på gaderne så er det

en social opgave også for myndighederne at sikre at

rigtigt men situationen er jo bare at det er der nogle familier der ikke gør

egedalsvænge vi taler om her det er jo ikke alle forældrene dér der er problemet det er nogle er nogle ganske bestemte familier der laver balladen

fra ministeren fra regeringen

alle de lovlydige som er den store gruppe

opførsel kan ødelægge ganske meget for mange politiet kan gøre noget ssp samarbejdet kan gøre noget de sociale myndigheder kan gøre noget

hvis man er i en situation i et boligområde hvor der er forældre der ikke magter den opgave så er det et anliggende for de sociale myndigheder

børnene render rundt uden opsyn og kan gøre ting som syv otte årige slet ikke skal være i nærheden af

har været én udvikling i årets første måneder og så sker der

så en afmatning faktisk et ret stort fald hvor vi i

kan spille en rolle ingen ved det fuldstændigt det eneste vi ved er at rigtig rigtig mange ting spiller ind

og når menneskesmuglere og andre vælger de veje de skal betræde hvad angår

to tusind og femten så er der jo udarbejdet en prognose og jeg bliver nødt til at understrege at der er tale om en prognose for ingen heller ikke embedsmændene i

mellemøsten udvikler sig hvor store flygtningestrømme der vil komme og hvor mange af

kan så forstå på justitsministerens svar her at det kan justitsministeren ikke

interessant lad os lade det

jeg spørger fordi vi er nogle der er af den opfattelse at regeringens lempelser af som efterhånden kommer

tolvtusinde og ottehundrede og syvoghalvfjerds asylansøgere fra januar til og med oktober

vi skal op på de tyvetusind som er regeringen for et par måneder siden

turnere rundt med så skal der altså komme over tre

det der er kommet på en enkelt måned i

om ministeren finder det sandsynligt at regeringens skøn på de tyvetusind i år

og jeg forstår at det kun er en prognose men men noget tyder

jeg spørger også fordi jeg meget nødig

at vi kommer i den situation at ministeren stiller sig op og siger at nu kommer der langt færre asylansøgere fordi regeringen har strammet når sandheden er at prognosen til at starte med var forkert og man kan sige

man når de tyvetusind med det vi ved i øjeblikket hvor

det det er ikke en krog man kan hænge noget op på det er ikke et måltal

den udvikling vi har set i oktober er udtryk for en ny tendens så tror jeg heller ikke at vi kommer op på tyvetusind asylansøgere til danmark

nemlig et værktøj der skal prøve at forudse hvordan udviklingen kan være jeg håber også at spørgeren er bekendt med at jeg i mine svar på hvorfor tingene udvikler sig som de gør er ret nuanceret ikke særlig definitiv ikke særlig påståelig

siger meget udramatisk og stille og roligt at jeg tror det er en komponent af flere forskellige ting herunder vejrforhold i middelhavet

togstrejke i tyskland og

nærområderne påtager sig den største del af ansvaret men også europa modtager mange flere flygtninge end vi har været vant til i en periode vi så en meget stor stigning i antallet af asylansøgere hen over sommeren det er faldet i oktober måned

er tale om en ny tendens det er for tidligt at sige

ikke vi kommer op på tyvetusind asylansøgere i danmark men det ændrer ikke på at prognosen for

skulle meget nødig være sådan at regeringen har lagt

måltal men et alt for optimistisk syn for at kunne tegne et rosenrødt billede af at regeringens politik virker for det gør regeringens politik

at begrænse antallet af asylansøgere der søger til danmark rulle nogle af de lempelser

jeg vil godt her til sidst spørge justitsministeren

anerkendte asylansøgere ved at man har givet dem fuld ret til at optjene folkepension om ministeren ikke tror når ministeren nu tror på asylshopping og andre ting at det i virkeligheden kunne risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere til

det er ikke rigtigt når spørgeren siger at jeg på news skulle have sagt at der er en direkte sammenhæng mellem det bebudede lovforslag fra regeringen

engang vedtaget af folketinget endnu

er at ændringen tror jeg består af flere forskellige komponenter jeg kender ikke den præcise sammenhæng det gør spørgeren heller ikke det gør intet menneske i verden ja jeg tror det er en kombination af nogle ændringer i nærområdet i forhold til hvor mange der flygter ud af syrien

også ser i nogle nabolande af syriske asylansøgere og efterårets komme

angår middelhavet kan også have en betydning det kan også godt være at bebudede asylstramninger når nogles ører når man vælger hvad for et land man flygter til men den præcise sammensætning

er der ikke noget menneske der kender hvad angår ændringerne på folkepensionsområdet tror jeg også

danmark eller et andet land at flygte til om det lige præcis er folkepensionen der fylder allermest vil

at kunne gennemføre deres uddannelse til at blive fuldt faglærte vi ved også at langt de fleste som starter i en skolepraktik

praktik i en virksomhed fordi virksomhederne gerne vil have dem med den erfaring fra skolepraktikken

som ikke er i praktik men ud af dem er det faktisk kun fem hundrede som har afsluttet et grundforløb hvor de ikke har adgang til at kunne fortsætte i skolepraktik

fortsætte i skolepraktik

men i mine øjne udfordrer skolepraktikken efterhånden hele vekseluddannelsesprincippet for hvis vi fortsat ønsker erhvervsuddannelser

som vekseluddannelser må skolepraktikken altså ikke

mere end et supplement og jeg kan jo høre at ministeren ligesom venstre er meget bekymret over

at vi ikke kan skaffe alle de praktikpladser der er behov for mener ministeren og dermed regeringen

dybt optaget af at vi får motiveret langt flere unge til at vælge

en erhvervsuddannelse herunder at man kan få en praktik

en række initiativer som afspejler sig primært i de aftaler vi har lavet

både oprindelig da vi tilbage og tolv lavede den store praktikpladsaftale og

er afsat midler til det praktikpladsopsøgende arbejde for at nævne ét blandt mange initiativer det

afsat dér som en del af en fælles aftale mellem regeringen og aftaleparterne og med udmøntningen

der også afsat fem og halvfems million kroner til det praktikpladsopsøgende arbejde

en række initiativer som vi har taget i fællesskab

sf er der ikke et eneste initiativ som kan være praktikpladsskabende vi havde jo i venstre foreslået at man forlængede boligjobordningen som sikrede et stort antal praktikpladser således

sikret at de kunne afslutte deres uddannelse ude i en virksomhed

måske i meget ringere grad skulle forbi det

fokus på praktikpladsudfordringen og man har gennemført en stor undersøgelse blandt rigtig mange virksomheder som faktisk gerne ville ansætte flere elever men man savner kvalificerede elever man mener at de personlige kompetencer ikke er gode nok man møder for eksempel ude i virksomhederne mange elever som ikke møder til tiden som har utrolig meget mandags fredags sygdom

hvordan mener ministeren at vi i i højere grad kan sætte fokus på den side af de unges kompetencer således

vi igen sikrer at virksomhederne ikke bliver skræmt

gerne tør indgå praktikpladsaftaler med unge mennesker som møder til tiden og som er fagligt

praktikpladsopsøgende indsats i forhold til deas undersøgelse er det jo helt rigtigt at det betyder

er en praktikplads til dem

derfor vi har lavet erhvervsuddannelsesreformen med adgangskrav sådan at det er for de unge der kan og vil det der skal til med et tydeligt højniveauspor og dermed også med de unge der kan det der skal til når de går ud og søger en praktikplads som

ministeren virkelig som det fremgår af hendes besvarelse sætter lighedstegn mellem det at gå i skolepraktik og det at have en rigtig praktikplads

man så kan lave en samlet pakke hvor man også kan tage noget af praktikken på praktikcenteret hvis det er at pakken med virksomheder ikke lever tilstrækkeligt op til uddannelseskravene

til at de kan blive fuldt faglært uddannet

nemlig om det er lige godt

uddannelsesaftale også med elever der kommer fra skolepraktik der er stort set ingen elever det er ganske få procent som kun får skolepraktik langt

dygtige unge tilvælger erhvervsuddannelserne

få en praktikplads heldigvis er det sådan at langt

af dem der ikke kan få en praktikplads er på uddannelser hvor de

fortsætte i praktikcentret med en praktikpladspakke og vi kan se at langt de fleste

kommer der ekstraordinært mange praktikpladser til de unge i virksomheder når der ikke er lige så

som giver den buffer og fleksibilitet så de alligevel kan få en uddannelse så de unge er der

så har herre peter

vil jeg nok sige at jeg efterhånden er kommet godt i mål med det jeg synes jeg har fået opdraget

de svar der lige er blevet givet til fru tina nedergaard er jo svar som tidligere blå ministre har givet

dengang ministeren var ordfører og dengang ministeren gik ind for at der skulle være en praktikpladsgaranti alle de svar som ministeren lige har givet til fru tina nedergaard er nogle som ministeren faktisk vil kunne genfinde fra tidligere ministre

tordnede for en praktikpladsgaranti den står også nævnt i fair løsning altså hele det program som ministeren gik til valg på kan ministeren ikke ganske kort forklare mig

er sket i ministerens verden siden

hvad er der blevet af alle de gamle salgstaler hvad er de blevet af alle argumenterne efter at ministeren er blevet

vi også fra en negativliste til en positivliste vi går i gang med at synliggøre alle de

kan man også færdiggøre den hvis ikke med en virksomhedspraktik

en skolepraktik så det vi har gjort i fællesskab

det vigtige budskab er at vi har forstærket uddannelsesgarantien det var et meget vigtigt omdrejningspunkt

vekseluddannelsessystem vi skal som politikere sørge for at så meget kvalitet som muligt i skolepraktikken det har vi gjort med praktikcentrene som er en del af vores fælles aftaler og så skal vi

til at motivere til at der bliver skabt flere praktikpladser

at både lo og da jo ikke alene bakker

en række af de ting vi i fællesskab så har kunnet

et praktikpladstilskud

hvis den skulle genindføres

to milliard kr som skulle finansieres af

og jeg er ikke sikker på at arbejdsgiverne ville synes at det var en særlig god idé

jeg ved i hvert fald at venstre har været stærkt optaget af at

at gå ind og understøtte området så flere unge kan komme ud på en rigtig praktikplads

regeringens holdning jeg spørger

det er et system der taler

hvad ministeren egentlig selv mener og

hvis der kommer gang i væksten det sagde ministeren også

få skabt flere praktikpladser derfor kan det

godt undre mig at når spørger efter spørger stiller synes jeg relevante spørgsmål om hvad

og dermed heller ikke en særlig stor sandsynlighed for at der bliver oprettet særlig mange

unge der kan og vil det der skal til

der gør at de unge kan blive færdige enten igennem styrket praktikpladsopsøgende arbejde eller igennem praktikcentrene som giver mulighed for praktikpladspakker sådan at mindre virksomheder og specialiserede virksomheder også kan byde ind en praktikplads

kan blive færdige med restpraktikken via praktikcentrene

for at styrke uddannelsesgarantien så de unge både starter

er jo det der skal til for at vi faktisk får flere og mange flere unge der både starter

at jeg tror at vi bredt i folketinget er fuldstændig enige om at det at skabe praktikpladser er en nødvendighed

for uddannelsesniveauet i danmark hele vejen igennem det jeg anfægter

er at man så ikke gør noget ved det når man faktisk har chancen via en finanslov det synes jeg

andet når det offentlige er udbyder af store

til de massive investeringer som regeringen har gennemført her igennem

de år regeringen har været der for at få gang i væksten det er nemlig den interessante diskussion der må jeg så desværre sige at der har venstre glimret ved sit fravær og ikke bakket op om initiativerne i

i de private virksomheder der er det ved det at når regeringen laver flere skolepraktikpladser som den er så begejstret for i stedet for rigtige praktikpladser skaber man vækst i systemet man skaber vækst i skolerne hvorimod rigtige praktikpladser sikrer vækst ude i det private erhvervsliv

at den enkelte elev og lærling jo også får nogle bedre muligheder for indtjening

tredje sociale kompetencer derfor er det ærgerligt at regeringen har sat sig på en stol der hedder vi har gjort hvad vi kunne og vi kan ikke gøre mere og vi vil ikke engang bede enhedslisten og sf om at støtte os i at tage yderligere initiativer når

en finanslov det synes jeg

giver muligheder ud over at det giver vækst på de områder og det giver jobs på de områder

de private virksomheder som byder på opgaverne

stillet af fru

at vi har et vækstuddannelsessystem at man også er

i en virksomhed så skal man have gode muligheder for ved stort set alle uddannelser

så at gennemføre det via skolepraktik på et praktikpladscenter og langt de fleste fortsætter fra skolepraktik i en virksomhedspraktik efterfølgende

der bliver forklaret en masse om at der er

lavet så mange løsninger og at vi har lavet dem sammen det hører jeg godt og jeg er klar over at vi går med hvor et lillebitte my kan være en hjælp men hvor er tilfredsheden hvor er stoltheden når tallet er blevet større siden to tusind og elleve minister

skolepraktik der er fire tusind fem hundrede som så mangler at være i praktik men af dem kan de fire tusind vælge at gå i gang med skolepraktik

en skolepraktik det er udfordringen og er fordi vi i fællesskab har styrket uddannelsesgarantien

en reel praktikplads især hvis man gik ind og lavede partnerskabsaftaler i stedet for sociale klausuler som

kan høre ministeren synes skulle være den bedste vej når der nu kommer sådanne forslag hvorfor siger ministeren

den tager og selvfølgelig laver vi partnerskabsaftaler

at fortsætte boligjorbordningen hvori der vil være jobs

lad os mødes lad os lave partnerskabsaftaler

bud så vi kan lave en videreførelse af boligjobordningen hvori

af til praktiskpladsopfølgende arbejde så små virksomheder

den nuværende minister lagde for dagen men som også mange andre lagde for

den daværende regering opmærksom på at der manglede praktikpladser og man måtte ligesom forstå at hvis bare farven skiftede i statsministeriet

var alle de her problemer løst og så var der praktikpladser til alle og så skulle det nok bare gå

må man sige at virkeligheden

vist sig at være en anden derfor synes jeg jo netop at det er ærgerligt at

jeg tror at vi blev enige om sidst jeg stillede spørgsmål her for bare ganske få minutter siden

til stede og at sandsynligheden for at man tager lærlinge er meget større

en lærling ind også fordi mange lærepladser jo har og det er rigtig godt det syn på det at man skal være sikker på at der også er kvalitet

uddanne en lærling og at der er kvalitet

derfor vil jeg bare endnu en gang sige at jeg synes det er

uden vækstinitiativer for det private erhvervsliv og jeg vil gerne igen henvise

jeg vistnok dansk industri men det er altså ifølge dansk byggeri gav det rent faktisk fire hundrede praktikpladser

så fik man nogle bedre muligheder for skolepraktik

skolepraktik men at man kunne starte

skolepraktikken og vi

få skabt flere rigtige praktikpladser

ja det er en finanslov uden vækstinitiativer i det private erhvervsliv og uden en boligjobordning der ville give i hvert fald omkring fire hundrede af dem en praktikplads ifølge dansk byggeri

som i dag ikke er i praktik er det kun fem hundrede af dem der har afsluttet grundforløbet på en uddannelse hvor de

fire tusind af de unge kunne gøre det og på den måde kunne blive færdige med deres uddannelse herunder med bevidstheden om at hvis de starter på skolepraktik vil der være en rigtig god chance for at de afslutter med en praktik i en virksomhed

der ikke har haft en aftale der gav god mening og nej vi synes stadig væk ikke at skolepraktik er det optimale vi bliver ved med at fastholde at det ville være bedst at man var i en rigtig erhvervsvirksomhed så minister

langt de fleste uddannelser kan man fortsætte på i et praktikcenter

til blandt andet praktikpladsopsøgende arbejde og som udmøntning af vækstpakken hvor vi også arbejder med at skabe flere praktikpladser i virksomheder herunder gøre det lettere for små virksomheder at oprette

for at følge op på hvordan det ser ud derude

mulighed for at ændre noget og få tilbagemeldinger altså

jeg kan også huske at der

som simpelt hen kæmpede en kamp og blev ved med at anfægte at ministeren ikke gjorde nok

godt nu hvorfor afmagten så lyser så meget ud af ministeren

er jo slet ikke løsningsorienteret

bryde isen nu og så kommer der simpelt hen den løsning vi har brug for så nu

anerkender at vi politisk er enige om både et enormt kvalitetsløft

uddannelsesgarantien og bedre muligheder for skolepraktik på områder hvor

drøftelser fordi det er udmøntninger af

jeg må indrømme at det svar der blev givet

egentlig er til de tolvtusind unge der mangler en praktikplads

og fleste unge som står i praktikpladskøen vil kunne fortsætte med en skolepraktik i de nye praktikcentre med langt bedre muligheder

på taksterne fordi det er dyrere at

hhx fordi naturfagene fylder så meget og faciliteterne til naturfagene er dyrere jeg tror også dansk folkeparti anerkender

så har der også tidligere været forskel på

en forskel som er en ubegrundet forskel og det var det vi drøftede på samrådet

øvrigt i fællesskab med dansk folkeparti som en udløber af

ind og laver en samlet takstanalyse

specifikt på forskellen på stx og hhx og vi vil gerne vente

igennem det sidste års tid at der er ubegrundede forskelle ministeren har også været så venlig at oplyse om at det er lidt over fire tusind kroner så vidt så godt nu siger ministeren så

at hun vil afvente takstanalysen og det er

skal jeg forstå det sådan på ministeren at hvis den takstanalyse igen igen viser

kan vi så forvente såfremt ministeren stadig væk er minister til den tid

udlignet på finansloven så der

handelsgymnasierne og de almene gymnasier ikke bliver stillet lige økonomisk de løfter begge en vigtig opgave i vort uddannelsessystem

vi har ikke været med i finanslovsaftalen

nu er der så fælles overenskomster giver en større fleksibilitet i forhold til hvordan man

udmønter det ude på de enkelte skoler

og kan se at der er nogle nye ubegrundede forskelle derfor synes jeg at det må

den takstanalyse vi er enige om og så tager vi stilling til

børn med autisme

barnet der hverken må eller kan være tale om at indsatserne bliver brugt som sanktioner over for barnet eller forældrene det er uacceptabelt dette gælder uanset om

nogle indsatser kan være givet med tvang og uden forældrenes samtykke for der er skrappe krav til hvornår det er det er indsatser der kan sættes i gang lige præcis uden samtykke og det er kun hvis det er til barnets bedste

det er forældrenes manglende vilje der er problemet hvis det er manglende evne til at håndtere barnets problemer

har vi et meget grundigt klagesystem hvor kommunernes afgørelse efterprøves af både jurister og børnesagkyndige som ser på om reglerne er overholdt

kan forestille mig at der er kommuner der tvangsfjerner børn alene

forældrene ikke kan eller vil sende deres børn i et skoletilbud de ikke trives i hvis der ellers ikke er problemer hos barnet eller familien og hvis det var tilfældet

jeg ikke et sekund i tvivl om at sagen også vil falde i ankesystemet

værd at bemærke min opfattelse er at det nuværende system både sikrer barnets bedste og familiens

der står i det her brev forældre til børn med autisme oplever kommunale trusler og svækket retssikkerhed

med sanktioner og pålæg i værste fald tvangsfjernelse fordi forældrene ikke kan få deres børn i skole eleverne udvikler skolevægring og i værste fald psykiatriske tillægsdiagnoser som angst og depression fordi de stresses i det skoletilbud de er blevet placeret i mange af sagerne burde involvere viso men det afviser kommunerne

har flere eksempler på at familiernes retssikkerhed svækkes når forældrene anker kommunale afgørelser så synes jeg det er dybt problematisk når ministeren siger

ministeren jo nødt til at hjælpe dem så det er ministerens pligt at handle

hvordan de her forældrepålæg bliver

undersøgelser af forældreevnen jeg synes det er problematisk at ministeren ikke handler men blot siger at det er kommunernes ansvar at ministeren har tillid til systemet

det er det jo ikke vi får de her breve og det

alt er ok jeg er fuldstændig enig i at systemerne fejler det tror jeg de fleste systemer gør

derfor vi har nogle klagemuligheder

set også alvorligt og det er også derfor ministeriet

det her punkt med det gør vi fordi vi

autisme så er det jo ikke forældrepålæg eller ungepålæg eller trusler om tvangsfjernelse der hjælper i

kommunal side så derfor ser ser jeg frem til også at snakke med landsforeningen autisme

hvad de så har fået ud af mødet med ministeren og om ministeren så også handler ud fra

er okay så må vi så se om kommunerne lytter til ministeren ministeren det ved jeg ikke om ministeren

børn med autisme og deres familier også som er i

opposition til hinanden og hvis der er nogle uhensigtsmæssigheder

også høre det fra landsforeningen selv

fru karina adsbøl plejer at gøre at hive fat i mig

her

oplevet noget lignende

forestille mig det men ikke desto mindre som

jeg har sagt et par gange nu så vil

men flygtninge får nu igen godskrevet antallet af bopælsår i oprindelseslandet sådan har reglerne rent faktisk været tidligere og jeg er helt tilfreds med at regeringen enhedslisten og sf er

de engang går på folkepension i danmark for flygtninge

kan i sagens natur ikke antages at have supplerende pension fra hjemlandet

første januar to tusind og femten retstilstanden fra før to tusind og elleve hvor

vk regeringen ændrede reglerne dengang kaldte man

for optjening blev ens for flygtninge

andre udlændinge og danskere som også kan have opholdt sig i andre lande men det er jo en meget formel betragtning som ikke tager højde for at

vil have valgt at flytte til danmark eller have arbejdet i andre lande

de som regel vil have optjent pensionsrettigheder for

det gælder ikke for flygtninge derfor

bare tilbage til tidligere gældende regler og det er efter

år og af den grund ikke kan opnå

gør forskel på den måde som man gør i det her forhold

undrer mig over at ministeren finder at det er rimeligt at

kan komme ind og få fuld folkepension i forhold til at andre mennesker altså skal bruge fyrre

det her i landet jeg finder overhovedet

voldtægt og ting som de fleste af os kun kan forestille os så tror jeg ikke at det første man tænker på er hov her kan jeg få folkepension eller her kan jeg rent faktisk få dit og dat

et menneskeligt vilkår det tror jeg rent faktisk er ret universelt og det er

folkepension så

man lige præcis flygter og det er det vi faktisk

man får godskrevet antallet af bopælsår som man har haft i oprindelseslandet i danmark men det er rigtigt

folk på flugt vi har en anden holdning til

økonomisk armod som folkepensionist i det her tilfælde kan føre til

social armod og fremdeles og fremdeles

spørgsmålet

beslutter om der skal gives dispensation fra betingelserne for opnåelse af dansk statsborgerskab et udvalg som jeg

har ikke kendskab til omfanget af eller praksis for dispensationer fra sprogkrav i sager om tildeling af

justitsministeren at udtale sig om det og i øvrigt også vores udmærkede indfødsretsudvalg jeg har derfor forstået spørgsmålet som hvordan jeg ser på sammenhængen mellem sprogkundskaber og integration som i øvrigt også er rigtig rigtig vigtigt det skal der ikke herske

beherskelsen af dansk er helt klart en fantastisk og meget meget vigtig nøgle i forhold til at blive integreret i det danske samfund

også en accept af de grundlæggende danske værdier og også en aktiv deltagelse i både civilsamfundet men

der er selvfølgelig større mulighed for at få foden inden for netop på

er en vigtig vigtig ramme for integrationen hvis man taler og kan forstå dansk derfor

at danskuddannelse også er en central del af integrationsprogrammet som både flygtninge og familiesammenførte tilbydes så med andre ord sproget er en af de allerallervigtigste nøgler

sproget er det fuldstændig afgørende for overhovedet

at jeg synes det er problematisk

er ikke fordi jeg udæsker en holdning til hvorfor et flertal i indfødsretsudvalget giver så mange dispensationer

at de dispensationer gives i så høj grad i

at blive dansker er sproget noget fuldstændig afgørende

set det jeg bare vil høre ministeren om det grundlæggende spørgsmål er

ikke en afgørende betingelse for at blive dansker og dermed også at opnå

og også grund til

der hvor spørgsmålet blandt andet også kan stilles men der hvor vi

finde noget enighed jeg er rigtig glad for at

med herre christian langballe er lige præcis på det

sproget er så vigtigt og det er nøglen til at komme ind på arbejdsmarkedet ind i det sociale liv

ser at dansk kan forstås og tales på mange forskellige niveauer

mange nuancer jeg taler dansk på én måde herre christian langballe langballe taler dansk

på en anden måde vi har prins henrik som taler det på én måde vi har mogens camre som taler det på en anden måde og vi har henrik sass larsen som taler det på

så det bliver talt på mange måder men det der er essensen det der er kernen i det er og der er vi jo fuldstændig enige

nøglen til at få fodfæste i det

danske samfund på alle niveauer

henvises til indfødsretsudvalget men

tredje kvartal i to tusind og fjorten i artiklen penge kredit og bankvæsen om at penge i den moderne økonomi skabes via de private bankers og realkreditinstitutioners udlån og hvor der står at når en bank yder et lån til en husholdning eller en virksomhed vil provenuet fra lånet i første omgang blive krediteret låntagerens bankkonto et udlån vil derfor ofte i første omgang blive modsvaret af et tilsvarende indlån og dermed af en stigning i pengemængden

betalte for en vare med en anden vare og det er også snart længe siden at vi udelukkende betalte vores indkøb med kontanter i form af pengesedler og mønter i dag bruger vi

i meget stort omfang elektroniske betalingskort når vi gør indkøb og dermed bliver bankindskud en del af pengeskabelsen der findes ikke et enkelt pengemængdebegreb der giver et entydigt billede af likviditetsforholdene i samfundet overgangen mellem penge og andre finansielle aktiver er glidende fra kontanter over

til korte obligationer hvor likviditeten og værdifastheden gradvis reduceres før man i sidste århundrede begyndte at bruge indskud og betaling via check

var penge ensbetydende med kontanter som nationalbanken havde fuld kontrol over i dag betaler husholdningerne oftest ved kontooverførsler fra købers bank til sælgers bank

via dankort indskud er blevet lige så likvide som kontanter fremover vil den relevante definition af pengemængden formentlig udvikle sig yderligere i takt med innovationer i den finansielle sektor i danmark har pengepolitikken i mange år ikke spillet en væsentlig rolle for pengeskabelsen nationalbanken har et instrument og det er den korte rente og siden nitten to og firs har nationalbankens korte rente udelukkende været brugt til

og fastkurspolitikken over for euroen indebærer at når

sænker den korte pengepolitiske rente følger nationalbanken op

rente ellers ville det blive mere attraktivt for udenlandske investorer at købe op i danske obligationer

ville øge efterspørgslen efter danske kroner som dermed ville blive styrket i forhold til euroen og fastkurspolitikken har jo nu tjent danmark godt og bidraget til den økonomiske stabilitet i over tredive år det giver efter mine begreber ikke mening at tale om at der skulle være et demokratisk problem med den måde

borgere og virksomheder kan efterspørge de likvide aktiver som de måtte have behov for til den aktuelle rente og for så vidt angår det faldende antal banker er der ingen indikationer på at det skulle have haft nogen økonomiske konsekvenser at pengeskabelsesprivilegiet er placeret hos et faldende

en stor indflydelse på den finanskrise

i to tusind og tretten var var der otte hundrede og tre og tres milliard kroner i omløb

men alene siden to tusind og tre er det steget med fire hundrede milliard

er kommet fire hundrede milliard kroner til alene siden to tusind og tre og det ved vi jo godt hvorfor er

det bliver selvfølgelig annulleret igen hvis folk betaler deres gæld tilbage men når der bliver lånt flere penge ud og

der bliver tilbagebetalt så sker der jo en stigning i

grundlæggende en del af vores infrastruktur og har så stor betydning for samfundet

afkoblet fra nationalbanken og er kommet over på private hænder

udstrækning der kan ske en stigning i

nu engang bliver genereret og det vil sige er der en reel formue bag de penge

af den ene bankpakke efter den anden så er størrelsen af pengemængden som sådan ikke

skal bekymre os det kan tværtimod være meget godt for det kan også udtryk for at der bliver givet øget kredit i samfundet er øget kredit er rigtig godt for det er med til at sætte gang i aktiviteten i samfundet men så længe der er solide aktiver bag den efterspørgsel der er efter penge

ind på en konto og dem låner de så ud

jo ikke en til en det er jo nogle penge der bliver skabt i det øjeblik gælden bliver skabt

jo ikke fuld dækning om det kan være problematisk at bankerne i den grad kan være med til at skabe penge via

de

sige og vi så jo under finanskrisen at

gå galt i forhold til at for eksempel interbankmarkedet

så mit spørgsmål er når det går galt

før og det kommer det måske til igen er

problem at pengeskabelsen pengestigningen i samfundet ligger

at der kommer en krise og at der er noget der fryser til det kan være interbankmarkedet

sunde instrumenter og spørgerens parti

og regeringen har jo lavet utallige indgreb

for at sikre at det ikke kommer til at gå galt igen

for det tredje øremærket støtte til betaling af lønninger og pensioner for offentligt ansatte og endelig for det fjerde støtte til den palæstinensiske ombudsmand og civilsamfundsorganisationers arbejde med menneskerettighedskrænkelser i palæstina både i gaza og på vestbredden hertil kommer humanitær bistand via fns

som verdensbanken eu fn og donorkonsortier som har omfattende kontrolmekanismer indbygget ingen midler kanaliseres direkte til den palæstinensiske regering eller til det palæstinensiske selvstyres finansministerium danmark har herudover sine egne kontrolmekanismer i form af monitoreringsbesøg

og finansielle inspektionsbesøg så vi sikrer selvsagt at ingen danske bistandsmidler hverken direkte eller eller indirekte stilles hamas til rådighed og i den forbindelse vil jeg gerne understrege at den øremærkede støtte til betaling af offentligt ansattes lønninger og pensioner omfatter offentligt ansatte i både gaza og på vestbredden begge steder er det imidlertid udelukkende personer ansat af det palæstinensiske selvstyre og altså ikke af hamas der får del i støtten og det gælder såvel de danske midler som dem eu

specielt i israel med hensyn til til gaza og der står i rapporten at at en del af

de internationalt internationalt

fra andre arabiske lande eller også

andre

det betyder sådan set at man giver midler som ender

det er derfor jeg undrer mig over at man så kan afvise

hverken indirekte eller direkte tilgår hamas andel i de danske støttekroner men jeg undrer mig så bare over at forbes jo siger at det

lande som har givet donationer til gaza

til gaza og i det hele taget til det palæstinensiske selvstyre

også tidligere sagt altså sådan

kanaliserer penge direkte

som arbejder i området og til danske

hamas også tager andel i alle internationale

doneret til gaza fra arabiske og andre lande

om det er noget som også udviklingsministeren har

hvad danmark gør og som jeg har redegjort

vi meget meget påpasselige med at de bidrag som

går til de formål som de skal og at de ikke når i hænderne på hamas det vil vi

selvfølgelig også sikre sker

sytten og det gennemsnitlige årlige bidrag andrager altså hermed cirka

til såvel den umiddelbare humanitære bistand den mere langsigtede genopbygningsproces i gaza men også den forventede støtte til det samlede palæstina som helhed de tal kan blandt andet sammenholdes med det forhold at der vurderes at være omkring sytten

er palæstinensere fns organisation for

har mandatet for de palæstinensiske flygtninge og står i fraværet af en fungerende stat på mange områder med det samlede ansvar for flygtningenes sociale og økonomiske vilkår dertil kommer at sommerens konflikt i gaza altså har skabt massive ødelæggelser af blandt andet skoler sundhedsklinikker og landbrugsjord ifølge fn er den humanitære kriseappel for de besatte palæstinensiske områder i to tusind og fjorten på nuværende tidspunkt kun fyrre procent finansieret den ekstraordinære kriseappel for gaza fra august i år er nu finansieret med ni og halvfjerds procent efter konferencen i kairo

og at verdens flygtninge i øvrigt støttes af en lang række andre organisationer samt værtslande hvorfor de samlede reelle udgifter til flygtningerelateret bistand er en hel del højere men i lyset af de massive ødelæggelser i gaza det høje antal palæstinensiske flygtninge samt det forhold at kriseappellen for gaza kun var finansieret med fire og tredive procent før konferencen i kairo

end det som er doneret via donorkonferencen i kairo hvor der jo blev givet tilsagn om fem

der er det så at at det står lidt i kontrast til at der jo på verdensplan er over halvtreds millioner flygtninge som

har rundet halvtreds millioner men det er jo kun

i gaza og derfor synes man måske nok fra mange sider at det er lige vel

at bruge ét sted på en humanitær indsats og en genopbygningsindsats når der er mange andre steder som også er er brændpunkter i verden

set den der fordelingsvurdering som jeg ønsker ministeren

altså vi bruger fem milliarder

en donorkonference til at rejse fem milliarder

til genopbygning af et land hvor der bor en millioner mennesker og der mener vi

mere for de penge hvis man var gået ud og havde investeret lidt mere bredt også mange af de andre steder i verden hvor der er folk der

er jo de appeller der kommer fra fn

sådan i irak i øjeblikket at der er en stor overfinansiering eller man

har givet tusind millioner dollar

en indsats med de danske bistandsmidler der kan vi altså se at

alt alt for mange penge på en konflikt i mellemøsten

vi ser på hvor der er mest behov for de danske midler

se på et befolkningstal

er altså fem millioner palæstinensiske flygtninge

er der altså en dårlig finansiering det kun fyrre procent

mange penge på at genopbygge gaza og bygge nye skoler og alt det her

at ødelægge det igen når først det er bygget det ved vi fra tidligere erfaringer og derfor er det jo den langsigtede løsning man måske skulle have mere fokus på og der tror vi altså at man at man bruger pengene forkert vi mener at det er bedre at bruge dem

rundtomkring i verden hvor der er mange mennesker som oplever både død ødelæggelse og elendighed

dræbt at børn er blevet forældreløse godt kan forstå hvorfor det er vigtigt at vi prioriterer gaza

er blevet finansieret af de midler der egentlig er

det er rigtigt at der bliver behov for at prioritere det gør der jo endnu mere hvis nu dansk folkeparti skulle få få magt her i landet

færre penge at give til den humanitære indsats og til de allerfattigste og dem der er udsatte udeomkring i verden så derfor

at være med i en regering der fastholder et højt niveau

har det samfundssyn og menneskesyn at vi skal hjælpe de allerfattigste og de svageste

minister

projektere broen og man er også opmærksom på at adgangsforholdene til havnen fra land og søsiden efter byggeriet af broen skal være i orden

det hensigten at der anlægges en ny sejlrende til orehoved havn som har en passende afstand til den nye bro som jo bliver rykket

til hvor den nuværende bro ligger

minimum samme dybde som den eksisterende sejlrende når det drejer sig om adgangsvejene

ikke ændret når den nye bro står færdig

også sådan at orehoved havn ikke blev udpeget som arbejdshavn for

netop nakskov men der er

offentligt undervejs mulighed for at havnen kan komme til at fungere som for eksempel leveringssted

transporteres indvundne materialer fra havet eller andre materialer til brug for anlæggelsen af broen havnen vil i sådanne tilfælde kunne opleve en stigning af tung trafik på vejene

på grund af den forøgede tunge trafik til og fra orehoved havn vil det jo være muligt at anlægge en midlertidig arbejdsvej

havnen vil naturligvis opleve at der under byggeriet vil ske nogle forandringer men jeg kan ikke se at havnen bliver stillet ringere for nu

står en ny moderne bro klar

fremadrettet det er således at

vordingborg havne og guldborgsund havne

man vil udbygge orehoved havn det er sådan

en vvm redegørelse i gang hvor man er ved at undersøge mulighederne for at udbygge orehoved havn

til at tilkendegive at man selvfølgelig gør alt hvad man kan for at guldborgsund havne herunder orehoved havn står med så gode vilkår som overhovedet muligt også efter at broen er færdig og det drejer sig særlig om tilsejlingen de første besejlingsruter der

med lods næsten hver gang man skulle gå til det har også vist sig

det er jo rigtig tæt på på en havn med så stort et byggeri derfor bliver sejlrenden utrolig vigtig at man får noget der er sikkert at besejle særlig i forhold til de udviklingsmuligheder der ligger når broen er færdig for

for at besejlingen af orehoved havn som er berørt af det her

der vil jeg da

så ville det være rigtig ærgerligt hvis det ikke kommer til at give alle de

derfor er jeg glad for i dag at ministeren siger at den udfordring som

meget alvorligt det kan jo også være til efterlevelse andre steder i danmark hvor man laver store infrastrukturprojekter så

efterspurgt i lang tid andre giver helt nye muligheder og det handler altså om at se

positivt når man lokalt siger jamen vi har muligheder og vi

det blå danmark er jo langt mere end det det er jo også værfterne de værfter vi

i øjeblikket det er rederierne som vi har mange

en ting er fælles for det blå danmark

at den maritime sektor er en af danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner

som sagt ansvaret for havnene og baglandsinfrastrukturen og det er så erhvervs og vækstministeren der har ansvaret for mange af de andre områder der vedrører det blå danmark herunder regeringens vækstplan for det blå danmark jeg er slet ikke

over hvor meget aktivitet hvor meget udvikling hvor mange investeringer hvor mange job der er i de maritime erhvervsklynger i danmark det gør havnene til vigtige transportknudepunkter og derfor sikrer vi gennem statslige investeringer at fremkommeligheden

udmøntet en række projekter der forbedrer forholdene for vindmølletransporter mellem en række udskibningshavne og produktionssteder

vindmølleparken til havnene for fem og fyrre

jeg faktisk to havne jeg besøgte både aalborg havn og hirtshals havn

en stor dag for hirtshals og et vigtigt skridt fremad i danmark så vi investerer i det blå danmark og når det drejer sig om baglandsinfrastrukturen

det tidligere baltikum og andre steder så er det den vej op igennem og derfor er der

storstrømsbro hvor man kan køre gummihjulstrafikken både nordpå og sydpå og mulighed for at skabe nye arbejdspladser i det

område som har så hårdt brug for dem så spørgsmålet

at infrastrukturen både på land som ministeren jo har en hel del med at gøre og der er broen jo en stor del af det

indgår i ministerens arbejde når man bliver helt færdige i forhold til storstrømsbroen

havnene på i området omkring storstrømsbroen selvfølgelig ikke skal blive hæmmet af at man laver noget god infrastruktur på land men hvor man jo så desværre kan

med den her kasket på flytter broen meget meget tæt på en havn hvor det kun er fem hundrede meter og det er

så meget nu jeg har flere spørgsmål tilbage men jeg fornemmer jo tydeligt at ministeren svarer

vil indgå i hans fremtidige arbejde også i forbindelse med at udmønte storstrømsbroen og det er jeg egentlig godt tilfreds med så jeg har ikke flere spørgsmål men jeg havde behov for at

arbejdsmønster og ophold i øvrigt varierer meget derudover vil jeg godt komme med et par generelle bemærkninger og betragtninger det har høj prioritet for mig at sikre borgernes og virksomhedernes retssikkerhed på skatteområdet en forudsætning for det er at reglerne anvendes ensartet for skattepligtige med ens forhold derfor skal der heller ikke herske tvivl om at der skal være fuld åbenhed om skats administrationsgrundlag herunder skats praksis som skal være fuldt tilgængelig for alle det er den juridiske vejledning

opdateres to gange om året af skats juridiske afdeling med nye regler nye domme afgørelser og ny praksis det er således også skats juridiske afdeling som vurderer om en dom eller en anden afgørelse har betydning for skats praksis og om der derfor skal udsendes styresignal med videre

sikrer dermed at der træffes ensartede afgørelser og den bidrager således

jeg måtte forstå ministeren sådan

så ved vi det i dag prøver jeg så at få ministerens personlige opfattelse af rimelighed med hensyn til skattepligt og straf en person der ikke bor i danmark må gerne arbejde tre dage uden at ifalde skattepligt en anden person arbejder syv dage og idømmes fængsel i

år og ni måneder og en millionbøde mener ministeren at

proportionalitet mellem forseelsen og straffens

størrelse tre dages arbejde udløste ingen skattepligt syv dages arbejde udløste fængsel i en år og ni måneder plus en kæmpe bøde er det i orden minister

jeg beder om ministerens opfattelse af rimelighed i det her og ministeren behøver ikke dække sig bag konkrete sager der kan jo svares generelt på om der er en proportionalitet mellem tre dage der ikke udløser noget som helst

helt i orden at en person kan slippe uden skattepligt efter tre dages arbejde og at en anden person efter syv dage bliver idømt fængsel i en år

ni måneder hvis der så

det svar som skatteministeren gav sidste onsdag hvori han forsvarer at man kan belægge

og dobbelt tavshedspligt for skatteyderen med de tre dage sådan at skatteyderen der idømmes fængsel

syv dage ikke bør gøres bekendt med praksisændringen synes skatteministeren så ikke at vi står med et eller andet retssikkerhedsmæssigt problem det eneste jeg beder om er

inden for det område ministeren er

er det da også min opfattelse

til den første sag som spørgeren sigter til

jo ikke er sådan at der har fundet en endelig domfældelse sted som giver den lange fængselsstraf mig bekendt er der foretaget en frifindelse

er i stand til at kunne forsvare sig og benytte sig af de informationer der i øvrigt er tilgængelige og hvis det er sådan at der på den baggrund

ud fra at en skatteminister er optaget af borgernes retssikkerhed og jeg går da ud fra at det er noget der kan holde en skatteminister vågen om natten hvis man kan sidde og se på at en person bliver idømt en ret langvarig fængselsstraf efter danske forhold på en år og ni måneder og så bare slå ud med hænderne og sige

skatteminister jeg prøver i dag at få ministeren til at forholde sig til den kendsgerning at mens en person idømmes skattepligt dømmes en anden efter syv dages arbejde til fængsel i

år og ni måneder er det ikke noget der kan holde skatteministeren vågen om natten

burde den konkrete sag også være afsluttet

det er den så tilsyneladende ikke for spørgeren jeg ved ikke hvad det er der driver denne gentagne trampen rundt i den der konkrete sag

i forhold til udvalgte medarbejdere i skat eller om spørgeren på anden måde er personligt engageret i den konkrete sag men jeg ved at det ville klæde spørgeren i stedet for deltog i en mere konstruktiv og fremadrettet dialog det ville

og i hvert fald hvis man foregiver at vise interesse for retssikkerheden på

retssikkerhed

en forudsætning for det er at reglerne anvendes ensartet for skattepligtige med ens forhold der skal ikke herske tvivl om at der skal være fuld åbenhed om skats administrationsgrundlag herunder skats praksis som skal være fuldt tilgængelig for alle skats praksis skal være fuldt tilgængelig for alle hvis skat vurderer at for eksempel en dom eller en anden afgørelse er principiel

vil den blive gjort offentligt tilgængelig det kan for eksempel ske ved udsendelsen af et styresignal som offentliggøres og efterfølgende indarbejdes i den juridiske vejledning det er den juridiske vejledning som medarbejdere i skat skal lægge til grund for deres sagsbehandling vejledningen opdateres som jeg har nævnt to gange om året af skats juridiske afdeling der også vurderer om en dom eller anden afgørelse har betydning for skats praksis og om der derfor skal udsendes styresignal med videre den juridiske vejledning sikrer dermed at der træffes ensartede afgørelser og den bidrager således til at sikre

af styresignaler men hvor lang tid synes ministeren det er rimeligt der skal gå fra en beslutning om en ny praksis træffes til at den offentliggøres for offentligheden skal det være med det samme skal det være efter tre måneder skal det være efter en halv år skal det være efter en år skal det være efter to år skal det være efter tre år der vil jeg gerne høre hvor ministeren er henne i de

dobbelt tavshedspligt som mennesker i den samme organisation som er undergivet den samme tavshedspligt som den der har truffet beslutningen

godt være at ministeren synes at det her er fuldstændig bagatelagtigt

bare gøre opmærksom på herre minister at jeg

er bagatelagtigt at folk kan idømmes en år og ni måneders fængsel for noget

den sag er helt afvist og den pågældende er blevet frifundet altså det krænker min retsbevidsthed og det er derfor jeg er så interesseret i at høre hvad

har foranlediget sagen og det er jo det jeg synes der er så åbenbart urimeligt i den her sag men altså jeg har jo forgæves forsøgt at få ministeren til antydningsvis bare at løfte sløret for sin opfattelse af ret og rimelighed i det her samfund

domstol ændrer en afgørelse og dermed

at praksis ændres så hurtigt som det i øvrigt kan lade sig gøre

jeg har redegjort meget klart for men jeg er også opmærksom på at herre claus hjort frederiksen har en anden virkelighedsopfattelse